og halvfems lars dohn og finn sørensen beslutningsforslag nummer

efter ønske fra venstre sættes

er det sådan at transportministeren bemyndiges til at undersøge projektere og miljøvurdere en lang række konkrete projekter som vil realisere timemodellen og timemodellen er sådan set en vision som både venstre og det konservative folkeparti deler hurtigere togdrift mellem de enkelte landsdele og større byer i landet er en af forudsætningerne for at danskerne vælger den kollektive transport og i det her tilfælde toget til andre forudsætninger er rettidighed og koordination med andre transportformer

huske vi vil i udvalgsbehandlingen for så vidt angår

l en hundrede og to og halvfjerds gå konstruktivt ind i diskussionerne om

det er vel ikke for meget at sige at nogle af de konkrete linjeføringer har

større hurraråb end andre og derfor vil vi igennem spørgsmål og samråd og andet spørge ind

hensigtsmæssigheden linje for linje det er heller ikke nogen hemmelighed at vi ikke er en del af den finansieringspakke som ligger til grund for disse konkrete linjeføringer og den bemyndigelse vi skal tage stilling til i dag i bemærkningerne til lovforslaget står der direkte at lovforslaget handler om en realisering af togfonden dk og vi er

som bekendt ikke udtalt begejstret for

yderligere skatter og afgifter

ikke fordi vi ikke ønsker en realisering af timemodellen men fordi vi er imod

det rigtigst allerede nu at tilkendegive

meget stor sandsynlighed vil stemme imod de bemyndigelser til transportministeren som står beskrevet i nærværende lovforslag

den anden del af dagens togdebat stiller vi os anderledes positivt lovforslaget er så at sige todelt på den ene side indføjes

en række bestemmelser om forbud og byggelinjer i jernbaneloven for at give mulighed for at transportministeren kan sikre projekter mod senere fordyrelser på den anden side og det er her det spændende og givetvis positive

at indsætte bestemmelser i lovgivningen om at fremrykke ekspropriation med henblik på at borgere der er

særlige situationer kan anmode om at blive eksproprieret på et tidligt tidspunkt i processen ifølge bemærkningerne til forslaget sikres borgerne her en bedre retsstilling

der skal projekteres baneanlæg idet muligheden for at anmode om fremrykket ekspropriation ikke nødvendigvis behøver afvente vedtagelsen af en decideret projekteringslov men inden jubelen

på den ene side skal tages hensyn til at den myndighed der har ansvaret for projekteringen af et

kun gennemfører nødvendige fremrykkede ekspropriationer således at myndighederne ikke ender med at overtage et stort antal ejendomme

som muligvis aldrig bliver til noget på den anden side skal der tages hensyn til behovet for så tidligt som muligt at hjælpe de lodsejere som ikke vil kunne anvende deres ejendomme vi vil i udvalgsbehandlingen bruge lidt kræfter på at få boret yderligere ud hvad der forstås ved så tidligt som muligt og herunder sætte fokus på de forskellige tidsfrister som er indlagt i forslaget som nævnt er vi positive over for intentionerne i forslaget især de passager som handler om

forbedre borgernes retsstilling men vi vil dog også give os selv lidt luft til at tage endelig stilling

er venstre for eller imod de meget meget ambitiøse forbedringer af dansk togdrift der ligger her er man for eller imod stemmer man for eller imod det at vi får timemodel at vi får hurtigere tog at vi får elektrificering

jeg tydeligt gjorde rede for her er at venstre

men det er formentlig ikke nogen voldsom nyhed for herre rasmus prehn at vi ikke deler opfattelsen af hvordan timemodellen skal realiseres rent finansielt og de to ting hænger uløseligt sammen vi går ikke ind og lægger stemmer

som borer og udvinder derude hvis ikke venstre synes det er en god idé at tage penge fra olieselskaberne ved en ligestilling af beskatningen og bruge den til kollektiv trafik finansiere timemodellen hvordan forestiller venstre sig

rigtig rigtig længe undervejs det har den sådan set også været og den er jo kommet i meget meget små nyk

slet ikke rykket sig så hvordan vil venstre finde den finansiering der gør at vi ruller timemodellen ud med samme hastighed

med transportministeren herre rasmus prehn eller herre henning hyllested her for åbent tæppe det synes jeg vi skal få klaret ved forhandlingsbordet så hvis det her er en invitation fra regeringen til venstre om at komme til forhandlinger

i

har talt og brændende og aktivt for jeg kunne egentlig godt tænke mig at

det også er venstres ambition at man skal have en forbedret timedrift at man skal have elektrificeret hele landet er de her store visioner for jernbanen noget venstre også

andre ord også sådan at venstre faktisk gerne vil støtte det her nu

er fundet et anden sted nu taler vi om implementeringen altså hvad er det egentlig venstre

som man taler om i forhold til finansiering som kan bruges

har haft måneder til at komme på banen og

de har tænkt sig at finansiere den her model hvis de skulle gå i en anden retning indtil nu har det bare været tom snak

forklare de utallige venstreborgmestre rundtomkring i landet som nu

togdrift til deres by og hvordan vil han forklare borgmesteren i esbjerg at det ikke er venstres politik

hvis man nu her ved en bemyndigelsesdiskussion begynder at få dårlig samvittighed over for dansk erhvervsliv det danske erhvervsliv som man nu beskatter så synes jeg man skulle invitere nogle andre partier til forhandlinger ovre i transportministeriet således at vi kunne få klaret den sag

hvordan vil partiet venstre finansiere det her løft af togdriften i danmark

spurgt om i månedsvis

jeg tager ordet intet at gøre med at man fralægger sig ansvaret fra regeringspartiernes side eller fra de partiers

for endelig at bringe jernbanen fremad i danmark og gøre det som den tidligere vk regering jo

rød reje til ikke en halvtreds øre kunne man finde til det nu har den her regering sammen med et bredt flertal uden venstre og konservative fundet midler så det her kan ske og så er svaret fra oppositionen der ikke

jamen vi vil også gerne have det

godt men vi vil ikke have det med den måde i vil betale det på

en anden finansiering det svar der er kommet indtil videre fra partiet venstre i dag er

der har været forhandlinger det vi mangler er hvad venstres og konservatives

jeg har tjekket igennem på infomedia

stået i artikler i aviser

debatter i åbningsdebat i tv debatter med venstre hvad

komma nul komma nul det er tyndere end det tyndeste papir man kan

på kontoen til det uden at anvise en krone i finansiering jeg ved godt at nogle siger at man i

kan ikke tro på at venstres ordfører her har troet at den ville gå denne gang at det ville gå denne gang at love danskerne tog til otte og tyve milliard

at man så skamløst siger at den regering som har skaffet de midler

desværre er et lavpunkt jeg ville meget gerne være konstruktiv og det er hele min tilgang til det her embede

men så må man også hvis man ikke vil være med komme med nogle alternativer

om det giver mening at ofre så mange milliarder kroner på

fem seks minutter så må jeg sige at når ministeren

den her debat og så slutte af med at sige at han er meget konstruktiv

gå videre ad den vej

for det skal til vi skal finde en løsning for den danske jernbane

ikke her i folketingssalen kritisere kritisere

er man velkommen til men

man siger at man er helt enig i at vi skal have en timeplan det var også den gamle regerings politik jeg har endda lavet forlig

der stod at det var målet nu har vi fået finansiering til

at der overhovedet ikke er skyggen af et bud på det er det det man er sendt i byen med fra

jo selv om om han vælger at gå den vej og være så nederdrægtig at stå

eller er det derimod sådan at man budgetterer med en finansiering som potentielt kan komme engang om tyve fem og tyve tredive år

et fuldt finansieret forslag som

giver otte og tyve milliard kroner til den danske jernbane

som den daværende vk regering selv var fortaler for men som man nu

hvad venstre har af finansiering hvad venstre mener og hvad venstre vil og hvis man har den holdning ovre hos partiet venstre

det er jo ikke første gang det er den eneste gang at andre partier i

her er et helt konkret spørgsmål hvis man er tilhænger af timeplanen og det

sagt man var hvordan vil man så finde de otte og tyve milliard

ministeren vil ikke invitere venstre til

er det her så ikke andet og mere end ren semantik

vil skaffe otte og tyve milliard kroner

så kan vi forstå at otte og tyve milliard kroner jernbanen er ren semantik

er helt enige i at det er ren semantik jeg tror også noget politisk tradition her i det her ting

om at det her vil man godt så er man nødt til i

herre

ikke siddet her i salen med vores støvede

med fuldt engagement og sådan noget det må glæde formanden for folketinget som jo har bestræbt sig på at skabe lidt liv i kludene

skal sidde og administrere en togfond på otte og tyve

man fra venstres side ikke ønsker at deltage i en yderligere beskatning af det danske erhvervsliv det har vi jo heller ikke gjort

en yderligere beskatning af udenlandske virksomheder

på niveau med den gode danske virksomhed mærsk

at de tog og de jernbaner vi har haft har hørt fortiden til har man stået

man tænkt er det mon toget til fortiden der kommer der det har lignet noget

halvfjerdserne på lejrskole eller med børnehaven det er tid til at der sker noget nyt i dansk jernbanepolitik og der er jeg

at vi nu laver en ny strategi på det her område alene i den her uge har vi måttet høre om fortidens ic4 skandale hvor der nu igen er usikkerhed om om passagererne kan få ordentlige tog om de kan få sig en siddeplads

udtryk for er der brug for en visionær fremadrettet vinderstrategi og det er

er en strategi der handler om at binde danmark bedre sammen det er en strategi

thorvald stauning med hans cigarrøg

dybe basstemme da han indviede lillebæltsbroen vi binder danmark sammen

det som det her handler om og derfor skal vi

tage første skridt med de her to lovforslag som netop sætter transportpolitik på dagsordenen og binder os tættere sammen med de mange forslag der ligger her bliver det nemmere

mere komfortabelt for danske togpassagerer at køre rundt

det være sådan at man kan komme til københavns hovedbanegård

er virkelig historisk stiger man på

er der også markante tidsforbedringer stiger man på

der også de konservative men hov dem må vi ikke genere

så

hvor mange kører egentlig til københavn mange skal jo bare pendle på de korte strækninger

det er der også taget højde for stiger man på i kalundborg og skal ind til københavn og

sit arbejde hvilket mange gør eller den modsatte vej for vi ved at der i kalundborg på trods af at er en venstreborgmester som

det er helt konkret så tænker folk nok kan han blive ved med at stå med det ene konkrete eksempel efter det andet

for en by det er hvor meget hurtigere det bliver når den her socialdemokratiske visionære fremadrettede transportpolitik bliver til noget det er altså dansk politik når det er allerbedst det vi har gjort er

at lytte til passagererne at lytte til kritikken og tage den alvorligt

til passagerernes mange konstruktive forslag

til virkelighed vi har ved

en mere fair en mere retfærdig beskatning af aktiviteterne i nordsøen fundet otte og tyve

milliard kr som vi investerer i at gøre dansk togdrift bedre samtidig med at vi sikrer at man kommer hurtigere fra a til b at det bliver elektrisk så det bliver mere miljørigtigt så der ikke kommer partikeludledning så der

når det er sådan at man anlægger nye skinner

sætter elektriske køreledninger op

folk der går fra arbejdsløshedskøen over til aktiv beskæftigelse det er sådan at selv de mest konservative beregninger siger at der er op mod tyvetusind nye arbejdspladser i det her

det er ingeniøren som ellers tidligere har siddet derhjemme og rystet i bukserne over hvordan der skulle blive råd til næste termin som vi nu skaber arbejde til fordi vi bruger fællesskabet

samfundet som lokomotiv til at trække os fri af krisen krisen

at rive i til de mennesker der ulykkeligvis er arbejdsløse det er altså socialdemokratisk politik

det nu også er danskere der får

der kommer polakker og arbejder i danmark så længe de gør det

det der er en aftale om internt i vores partier

at vi vil lægge an til at vi bruger sociale klausuler sådan sådan at

at når man skal i gang med så store investeringer

de virksomheder der er med om bord altså love at de tager sig en lærling eller en praktikant

rigtig gerne vil være dygtige håndværkere det det danmark har brug for og så kan de ikke få en læreplads

at lave uddannelsesklausuler hvor vi siger der skal altså være lærepladser i det her tænk på de lykkelige unge mennesker der nu kan ringe hjem til mormor eller til kæresten og sige jeg har fået en læreplads vi ved hvor meget det betyder det er det der gør en forskel det er dansk politik det er socialdemokratisk politik

varetage sin kreds interesser stor respekt for det vi ved at der i hedensted og andre steder er bekymringer om linjeføring

være sikker på at det bliver gjort på den rigtige måde så stor ros til

vi skal da være i tæt dialog det er det lovarbejde handler om

sagt ja til her den treogtyvende april

lokalområde og være i dialog med de lokale for det det er meget vigtigt for os socialdemokrater at der ikke er nogen der skal føle at vi bare tromler hen over hovedet på dem og laver noget de ikke vil have det skal ske i dialog det skal ske i respekt det skal ske på den bedste måde men vi ved jo også

mindre godt

afslutningsvis

godt for danske togpassagerer de har fortjent bedre end det de har oplevet de sidste mange år

godt for miljøet og for klimaet der er rigtig meget at glæde sig over i dag og jeg tror at

helt usædvanlig mavesur venstremand på talerstolen før

det vil jeg ikke bruge så meget tid på jeg har noteret mig at venstre i alverdens kronikker læserbreve taler

i det her bredt i folketinget venstre og de der konservative vi ikke må kritisere fordi de ikke er

og undskyld liberal alliance

med til at skabe et danmark der hænger bedre sammen det er da en glædens dag

det sætter jo dagsordenen for fremtidige debatter

endnu ikke er blevet minister og der er jo ingen af os der ved om det

en minister er så svag at

transportministeren efterfølgende var ovre hos mig for at sige at han har beklaget at han kom til at forløbe sig det er jo fair nok det kan også være vi når dertil med herre

hvornår kan man forvente at der kommer et udspil

set et lidt teknisk spørgsmål men da jeg ved at

fremrykket ekspropriation omfatter den situation hvor projekteringsmyndigheden på ministerens vegne efter anmodning fra ejeren under visse betingelser kan erhverve en ejendom forud for de ordinære ekspropriationer

det var i al venskabelighed jeg kender udmærket spillereglerne med med hensyn til det med ekspropriation

nu læste herre troels lund poulsen meget hurtigt op og så hurtigopfattende er

man oplever at man af demokratiske hensyn af samfundsmæssige hensyn er nødt til at gøre noget for at sikre noget der peger fremad

nødt til at gøre det efter

i forhold til ekspropriation og folk skal have ordentlige vilkår

omkring det her hvis der er noget der bare antydningsvis viser sig at være en svækkelse i forhold til borgernes rettigheder rettigheder så kigger vi da på det

lidt ligger i venstres ordførers

at der nok er nogle der ikke får de samme rettigheder som de har haft før

nu kunne jeg vælge at læse citatet op meget langsomt det synes jeg nok ikke nødvendigvis tiden tillader men det der jo

foreligger særlige grunde hos ejeren

at med så stort et anlægsprojekt

og jeg indrømmer gerne jeg interesserer mig for

men hvad er det så for særlige grunde for det her er sådan set meget meget ukonkret

jeg er inderlig imod så skal mennesker jo ikke holdes som gidsler i mange mange år inden

bliver stillet noget i udsigt så viser det sig bliver en måned forsinket og så

med hensyn til det med ekspropriering vil

men er der noget i den tekst som herre troels lund poulsen føler er anderledes end det vi plejer at gøre

hvor der er nogle borgere der bliver stillet ringere end de plejer

som har haft sine udfordringer med løfter til at sige at venstre lover lover og lover uden at kunne indfri det det synes jeg godt nok er en offensiv udmelding fra en socialdemokrat lad nu også det ligge det jeg er interesseret i at vide er

en glædens dag hvor vi gør en masse godt for den kollektive trafik og for miljø og arbejdspladser og alt muligt andet så skal man rende rundt og

meget sådan mavesur ud det er ærgerligt

finansieringen altså det er jo som det er med

ske ændringer undervejs men alle vurderinger går på

komme mere ind end det vi har forudsat det er et konservativt skøn der ligger til grund og

være forskellige ting der ændrer sig så at stå og give en eller anden bombesikker garanti ved herre martin geertsen

så alligevel venstres ordfører til at tænke

nogen finansiering de vil slet ikke ud med sproget de har slet ikke noget vi

det samme men vi har ingen penge til det nu kritiserer vi så

hvis og såfremt det de har lagt frem åbent og ærligt og som alt tyder på holder så så ikke holder så skylder de i hvert fald at forklare hvor pengene så kommer fra sådan spiller klaveret jo ikke

så mødes vi jo i forligskredsen og så finder vi ud af hvad vi gør sagen er at alt tyder på at den her finansiering holder og vi holder skarpt øje med det løbende sker

mødes vi og så har vi givet håndslag på at vi finder en finansiering sådan ved herre martin geertsen og venstre udmærket godt det det fungerer så jeg tænker skru ned for mavesurheden og skru op for

regnemaskinen og find den finansiering så i også

infrastruktur men alt er velkomment når

fordi vi mener at den styrker togdriften

i folketinget ikke formår

en strøm af sociale ydelser

tyvetusind nye arbejdspladser hvis det så vel

vi har også været kritiske i forhold til nogle af de ting der er

jo når man indgår et forlig må man give og tage vi er meget glade for at det her

oplever en reel tidsbesparelse det har været vigtigt for

ødelægge noget smuk natur

en bro over vejle fjord blot for at spare cirka otte minutter vi sagde fra starten af de her forhandlinger at

for transportpolitik så mødes vi jo løbende og korrigerer også

kan ske meget inden to tusind og fire og tyve og der bliver nok

men det er en god vision som vi fremlægger her i dag

at forstå kritikken men den går jo selvfølgelig også primært på hvor pengene nu

vi synes det er en fornuftig måde at finansiere det her på altså at vi laver en ensartet beskatning i

er mennesker der er stavnsbundet i årevis på grund af arealreservationer vi ser desværre i dag at det

umuligt for mennesker at sælge deres ejendom

er generelt ikke begejstret for at

her ser vi lidt igennem fingre med det for det er ganske udmærket at ministeren får den her bemyndigelse så gang skal vente på en projekteringslov

det er et rigtig godt forslag som er blevet

at sikre nogle leasede dobbeltdækkervogne

ske noget det kan være at vi får så hurtigt et materiel det kan være at der sker nogle andre ting som

med nogle bedre vilkår for ekspropriation men sådan som jeg læser lovforslaget

skal der være nogle helt særlige grunde

sygdom eller lignende alder familieforøgelse eller andre sociale årsager der gør sig gældende for at man kan udnytte det her

man så laver arealreservationer der kunne man måske via en lempelse af den lovgivning det er jo ikke noget der

forestille sig at man kunne få en lidt hurtigere proces så man fik fastlagt den endelige linjeføring langt langt tidligere og dermed at stavnsbinde et

og høre hvad den endelige konklusion er på det og ud fra det beslutter vi os og så har man i hvert fald

og moderne jernbane vi har i danmark efter vores opfattelse en håbløst umoderne jernbane der er langsom og tit er forsinket fordi infrastrukturen er for ringe og for gammel der er simpelt hen

på vores skinner til at kunne afvikle den stigende togtrafik det giver forsinkelser og for få pladser i togene

og så vi kan undgå kø

ombygge jernbanen så vi kan køre hurtigere og dermed skabe et konkurrencedygtigt produkt til privatbilismen togfonden dk sikrer netop de hensyn på stort set alle strækninger mellem landsdelene i danmark vil toget med vores investering i dag blive hurtigere end bilen der har været rigtig meget fokus på at rejsetiden mellem århus og københavn bliver to timer men det er ikke kun

københavn der bliver tættere bundet sammen rejsetiden mellem eksempelvis thisted og københavn bliver afkortet med hele to timer med alle de investeringer vi laver danmark bliver bundet bedre sammen

fordi strækninger over det meste af danmark bliver opgraderet så alle får glæde af investeringerne vi bygger ekstra baner på vestfyn ved vejle og i østjylland hvor der er flaskehalse det skal sikre at togene kan køre hurtigere men ikke mindst at

nok på skinnerne til togene så de ikke skal vente på hinanden og blive forsinkede

togfonden dk indeholder også en anden vigtig mærkesag for radikale venstre nemlig elektrificering til godt ni milliard kroner det betyder at vi kan køre med eltog på strøm fra vindmøllerne

eltog ikke koster så meget i drift og vedligeholdelse som dieseltog vi forventer også at vi kan købe nogle tog der virker fordi de fleste andre lande kører med eltog

ic4 og som virker eltog vil også mindske

også til vores grønne ambitioner til sidst vil jeg sige at jeg er helt enig med herre lars løkke rasmussen og herre lars barfoed da de i to tusind og otte skrev i en kronik i jyllands posten

i fremtiden skal den kollektive

transport løfte det meste af væksten i trafikken derfor skal det være nemmere hurtigere og mere attraktivt at rejse med tog og derfor er den grønne linje i vk regeringens investeringsplan en massiv satsning på skinner frem for asfalt

der bliver også nævnt at flagskibet er den såkaldte timemodel

i dag er

ikke enig med de to larser for de mener nemlig ikke

nemlig ikke for det lovforslag her så meget for

er dyr i forhold til at det er otte ti minutter men det afgørende for

man får mere kapacitet omkring vejle hvor der jo både kommer tog fra århus ålborg frederikshavn fra struer og nu også fra billund og selvfølgelig fra odense københavn der har vi altså et problem i dag med at få afviklet trafikken omkring vejle station

det vigtigste er at få mere kapacitet omkring vejle så togene ikke bliver forsinket så nej jeg synes ikke vi har købt noget for dyrt jeg synes det er nogle rigtig gode investeringer og jeg er glad for at venstre støtter

det

for at få noget der gavner samfundet og for at få en infrastrukturinvestering kan

jo ikke muligt at lave mere infrastruktur omkring vejle fordi

er så meget natur som der er men vi er også rigtig gode til at tage hensyn til naturen

flagermusene bor i for at tage hensyn til dem

når de sådan afsløres i manglende vilje til at binde det danske samfund sammen med flere og bedre tog til tiden de taler for bedre togdrift men hverken passagerer uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser kan leve af ord alene

vi kan vel i dag egentlig bare nøjes med at sige tillykke til hinanden og først og fremmest tillykke til danmark for i dag tages de første konkrete skridt til at virkeliggøre en stor vision

kunne blive boende eller skulle sælge deres ejendom og hvis de alligevel skulle sælge den

så sfs udgangspunkt er at gøre det så enkelt og så let gennemskueligt for borgerne som muligt og med

investeringer i eller

overskuddene fra olieselskaberne som udvinder olie og gas i nordsøen vi synes næsten ikke det kan blive bedre end at man tager

fossilt brændstof

med bilen og det synes vi er en rigtig vigtig ting desuden ser vi med togfonden

ikke bare mellem de store byer men i hele landet

diskutere de mange togskift som der lægges op til i den fremlagte timemodel men det var jo bare ét eksempel på en køreplan enhedslisten gjorde meget ud af i forhandlingerne at sige

ét eksempel på en køreplan som i øvrigt først skal sættes i værk om ti år vi kan sagtens

os at der bliver andre muligheder vi har selv nævnt

man selvfølgelig skal stoppe i ringsted som er et centralt trafikknudepunkt på sjælland ikke mindst

også sagtens forestille os at der skal flere direkte tog end det som den fremlagte timemodel lægger op til men det er jo nogle af de korrektioner som sagtens kan foregå i forbindelse med udmøntningen som

så vidt vi kan se vi glæder os selvfølgelig også over at elektrificeringen også

gennemføres fra vejle til herning struer på grund af de klimamæssige og miljømæssige gevinster det jo giver

også været utrolig vigtigt for enhedslisten i forhandlingerne og det fremgår også af togfonden dk og af lovforslagene at der kommer hastighedsopgraderinger på en lang række regionalbanestrækninger det giver hurtigere rejsetid selv om målet ikke er de store byer og mellem de store byer det giver hurtigere rejsetid også mellem mindre byer i dele af landet som i høj grad også har brug for det dermed er togfonden dk ikke bare et spørgsmål om at kunne rejse hurtigt mellem de store byer det er det også det er det i høj grad men søreme også på regionalbanestrækningerne og i yderdistrikterne yderområderne af danmark så der er tale om dramatiske rejsetidsforkortelser

i det vi her vedtager

det er ærgerligt at svendborgbanen ikke kom med når vi nu skulle snakke

mener vi også at man måske kan genoverveje især i lyset af de stationslukninger stationslukninger som trafikstyrelsen nu lægger op til på svendborgbanen

måske er fornuftigt set i forhold til svendborgbanen kystbanen er godt betjent i forvejen og spørgsmålet er om man kan udnytte hastighedsopgraderinger på kystbanen

meget kort imellem stationerne det kan jeg ikke stå her

og give et endeligt svar på i dag men det var da noget af det man måske

til at foretage den slags korrektioner hvis vi synes at det er nødvendigt hen ad vejen

det samme kunne man jo sige med hensyn med hensyn til stationslukninger og det samme kunne man sige med hensyn til de nye spor de hårdt tiltrængte nye spor på vestfyn det virker jo helt hul i hovedet at man nu

lave nye spor at forøge kapaciteten dramatisk på vestfyn hvorefter vi ser en

fire stationer det hænger bare ikke sammen og det mener vi også skal tages af bordet

domæne vi er også rigtig glade for fra enhedslistens side hvilket vi gjorde meget ud af i forhandlingerne at få sat fokus på godstransporten på jernbane

fra hirtshals fra norge det er helt oplagt at mange af de løstrailere der kommer

jo også lagt op til at strækningen fra hjørring

og af banenettet fra hjørring til aalborg det bliver også helt nødvendigt

vil jo i høj grad afhjælpe trængslen ikke mindst på e45

mindske behovet for motorvej i en tid hvor vi snakker snakker hærværksmotorvej og jeg skal give dig så vil også forøget godstransport ligesom forøget passagertransport jo her være et godt alternativ så glæder vi os selvfølgelig

at det bliver en jernbane det er vi da helt overbevist om

det giver en større fleksibilitet og giver mulighed for at køre direkte tog til billund

billund lufthavn ikke mindst men der er da ting som vi måske godt kunne have tænkt os bedre det har været en forhandling det her er et forlig mellem flere partier vi var fra starten af meget skeptiske i forhold til vejlefjordbroen vi prøvede i forhandlingerne igennem lang tid og igennem rigtig rigtig mange spørgsmål

gennemgangen af lovforslaget om man kunne finde de minutter som vejlefjordbroen giver andre steder på banelinjen

så er det ikke muligt

tale om otte ti minutter når det kommer til stykket

bliver det måske i virkeligheden snarere femten minutter men men det var ikke muligt i forhold til de svar vi

i det pågældende område jeg tror nu ud fra det vi har fået forelagt at man har fundet en forholdsvis nænsom linjeføring hvor man er forholdsvis skånsom over for de fredede arealer der er i området over for natura to tusind

når den endelige udformning kommer i forbindelse med vvm der er også stilling syd for aarhus der kan man diskutere det samme der er også nogle

overveje linjeføringen deromkring

der skal til hvis der skal flere tog til billund

er åbenbart uafklaret hvis der skal køres to

svenstrup stationer

det vil kræve at man alligevel skal omlægge spor og perroner derfor må man høre

banedanmarks tidsplan indtil nu har banedanmark

man ville forsinke signalprogrammet og den slags ting hvis man skulle lægge om i skørping og svenstrup eller gøre noget andet i skørping især

gøre perroner bredere eller flytte spor

som klart gør opmærksom på at der er et efterslæb med hensyn til øget tilgængelighed og det her

på trods af de problemer jeg

på trods af de ting som vi fortsat vil fremhæve og

de fortsatte forhandlinger om udmøntningen af togfonden

for den danske jernbane det er en rigtig god dag for den kollektive trafik man kan allerede høre venstre konservative og liberal alliance sige nu har jernbanen vist fået sit og når vi kommer til magten skal det igen handler om motorveje og det er også det som ligger i kortene

transportordfører herre kristian pihl tage rundt i det ganske land og love motorvej til højre og venstre nu her sidst hærværksmotorvejen

muligheden for at man kan få eksproprieret sin ejendom

i forhold til de mennesker der måtte blive berørt

også jeg har set og de siger jo ikke noget som helst

siger lidt om hvor det potentielt kan være men hvis man har bevæget sig i området det

der er vejlefjordbroen jo også et rigtig godt bud

mig ikke at vi ender op med at der ikke bygges en vejlefjordbro men jeg er villig til at se på linjeføringen derude

foreløbig skitse til en linjeføring

undersøges for i en vvm hvor man forsøger at tage hensyn til naturen og så videre der er vi da villige til at se på om der er andre muligheder for linjeføring jeg tror nu ikke at mulighederne er så store

sammen med den eksisterende bane hvor kører man fra og hvor slutter man

i forhold til nogle af de eksempler vi kender

af de planlagte motorvejsbyggerier hvor man jo ikke har fået fastlagt linjeføring og derfor har bundet folk op så det er noget af det vi

de der særlige forhold der skal gøre sig gældende må jo være i forbindelse med sygdom og alder og hvad man kan tænke sig og jeg tror da at

vil være en forbedring

spørge til i udvalgsbehandlingen få helt vished for hvori

på alle de hvad skal vi kalde dem små olieselskaberne de er nu ikke så små

dem har vi jo fået fat i

som jeg siger de går til grøn transport

tror altså at regeringen deler det

uden at vide om der kommer

igen betyder at skatteborgerne naturligvis må stå for skud

er det stort set kun halvdelen af den faktiske pris mens resten over cirka seks milliard kr hentes fra skatteborgerne og dette beløb vil med disse lovforslag efter al sandsynlighed vokse vi er bekymrede for om regnestykkerne holder og synes

det er forholdsvis omkostningstungt når man vælger at lægge skinner over vejle fjord og hastighedsopgradere på meget dyre strækninger i de jyske jyske fjordområder de sidste minutter man tjener på denne øvelse er altså rasende dyre det siger sig selv og det har også været fremme her i dag omvendt ser vi også nogle fornuftige moderniseringer i det samlede program herunder elektrificeringen ligesom retsbeskyttelsen i forbindelse med erhvervelse af jord synes forbedret sådan læser vi

idet de projekterende myndigheder får mulighed for at overtage hele ejendommen hvis de får en anmodning fra lodsejeren ved sådanne store projekter vil der altid opstå stor usikkerhed for de berørte ejere og den nyskabelse synes vi er central vi vil følge arbejdet i udvalget men som det ser ud nu

tror vi at vi lander

komme med er lidt foranlediget af debatten tidligere hvor jeg hørte den socialdemokratiske ordfører op til tre og fire gange

historisk situation

uden at skulle blande sig i de socialdemokratiske skærmydsler så

vi har jo haft en en løftebrudsdiskussion som alle kender eksistensen af den kom jo fordi

en lille passus ind

løftebrud for pengene var jo ikke i kassen nu ser vi den omvendte situation

så gennemfører vi det og så kan vi blive begejstrede

som sagt skal jeg ikke blande mig i alle skærmydslerne i

er i en situation at man kan vedtage noget hvor pengene

ordføreren sagde ja jeg tror det ender med

vi nok stemmer gult er det virkelig liberal alliances svar til de mange tusinde togpendlere der sidder ude i de danske tog

dansk togdrift i synkroni med den tid vi lever i og så er liberal alliances svar ja jeg tror nok vi måske stemmer gult det vil sige at man ingen holdning har

sådan er politik jo at pengene skal passe

at det

at nogle af kalkulationerne

afgørende i vores tilgang til det her

få klarhed over økonomien

sammen så vil vi gerne kigge på det her

det konservative folkeparti på trods af at vi ikke

de to herrer beklagede sig over at der ikke var lejlighed til at angribe det konservative folkeparti det skal de sandelig have lov til

det er mangel på ordentlighed og mangel på respekt for den tradition der er i det her hus at man udtaler sig på den måde

de skal være velkomne til at

i kan bare fyre løs

bare sige at det her med her med tog der er en time

lagt som en plan og som en målsætning da jeg var transportminister det stod nemlig i den plan for den kollektive trafik

en opfindelse som den her regering har gjort

jeg skal også sige at der er to forskelle på den her regering og vk regeringen på det her område den ene forskel er at vi investerede langt flere ressourcer i kollektiv trafik end den her regering præsterer

den der bemærkning før fra herre karsten hønges side om at vi

var beskyttere af privatbilisme og oliekapitalisme det er rigtigt nok at vi

i veje det er muligvis sådan at socialistisk folkeparti ikke ønsker at gøre det men det vil vi også gerne investere i for vi synes også respekt for de mennesker der kører i bil

end den regering som

forskel

vi bruger flere ressourcer på kollektiv trafik end den nuværende regering den anden forskel er at vi havde pengene

den her regering opfinder nogle penge som den slet ikke ved om kommer i kassen og så bruger den pengene

og det undergraver danmarks velstand på sigt og undergraver dermed også vores muligheder for at

så det er meget uklogt

de herrer kan få lejlighed til at angribe det konservative folkeparti siden de har så stor lyst til det

at støtte det her forslag men vi kan så forstå

det er jo meget fornemt at det vil man ikke man er imod

lejligheden til at skælde ud på sin kommende samarbejdspartner dansk folkeparti for at være uklog til finansieringen og alt mulig andet det

spørgsmål som det jeg står her med en

kronik fra den ottende december to tusind og otte der hedder en grøn transportvision umiddelbart tænker man at der nok er et par halvlanghårede

søreme om ikke det er herre lars løkke rasmussen og herre lars barfoed der

og de skriver så i fremtiden skal den kollektive

kommer det senere flagskibet i den kollektive trafik bliver den såkaldte timemodel det er jo netop det vi

stemmer imod fordi

plejer at regne på i finansministeriet kan man lige pludselig ikke regne med længere

vi fik sat penge af til at vi nu får nye signalanlæg på hele jernbanen i danmark

timeplanen kræver at det kan finansieres

den finansiering som man påstår at

regne med for det kommer helt an på hvordan der bliver disponeret for så vidt angår investeringer

laver simpelt hen en undergravning af det ved ikke at respektere at at man skal kunne sige til de selskaber der investerer her i landet at de kan regne med den beskatning som de har fået stillet i udsigt dermed undergraver man i det hele taget tilliden til at investere i danmark det er

ikke kan stemme for det her det er ikke fordi vi ikke går ind for timeplanen for den har vi sådan set selv lagt

den konservative partileder selv har slået til lyd for nemlig timemodellen

altså det der med at finansieringen ikke

at man ikke kan regne med det

kommer til at få negative konsekvenser tværtimod er der udsigt til en stigende vækst på det her område så vi kommer altså

hvor vores investeringer i togfonden skabe job og hvor der samtidig også vil være vækst i nordsøen

i være med til at gennemføre noget af det i selv har ønsket

også med den nye transportminister

ved ikke at respektere indgåede aftaler og forlig ved at bryde forlig

metroen det er også uhørt det er også et eksempel på at socialdemokratiet

det gode samarbejde når ministeren starter sin gerning på den måde han har gjort det er så en anden side

som faktisk kort efter den her aftale blev indgået meddelte at så ville man ikke længere være interesseret i at byde ind på investeringer

er en realitet at man kan se at der er den kæmpestore risiko for at man ikke får pengene hjem

skaber den risiko at man investerer penge som man ikke kan være sikker på man har og så kan jeg frygte at

at selve formålet med

det som nogle

selv de partier som har tilkendegivet at de formentlig vil stemme imod

vil være en styrkelse af den kollektive trafik det glæder mig enormt meget at det er tilfældet fordi

vil betyde forbedringer som virkelig vil kunne mærkes rundtom i hele danmark for det første gennemfører vi timemodellen mellem de fem største byer i danmark det betyder jo at man i fremtiden vil kunne komme til både københavn aarhus og esbjerg på bare en time hvis

i toget i odense for det andet elektrificerer vi den resterende del af hovednettet det betyder at vi får en langt grønnere og langt mere moderne togbetjening med eltog og for det tredje

er der jo også en række andre projekter som også vil gavne passagererne og det er i hele landet vi hastighedsopgraderer både strækninger på det bestående hovednet

elleve regionale baner der bliver etableret en ny bane til billund vi styrker ny ellebjerg som trafikknudepunkt vi styrker passager og godstrafikken i nordjylland skaber øget banekapacitet mellem herning og holstebro og laver ekstra spor ved gødstrup til gavn for det kommende supersygehus alt sammen er med

også være protester mod anlæggene selvfølgelig navnlig i anlægsfasen og med så stort

alt hvad vi kan for at begrænse ulemperne mest muligt men vi må også sige at hvis

er der beklageligvis ikke nogen vej uden om ulemper i en vis periode det handler så om at gøre det bedst muligt danskerne vil få glæde af en lang række gevinster

rejsetiderne vil forbedres markant når man fremover skal i skole på arbejde eller besøge venner og familie vil man kunne gøre det på langt kortere tid vurderingen er

ni million timer hvert eneste år med timemodellen som helhed det ni million timer som man kan bruge på alt muligt andet end at sidde i toget når man er kommet frem til sin endestation den tid

er jo en af grundene til at det her er

der styrker vores produktivitet som nation

skaber arbejdspladser her og nu det har vi talt om og tyvetusind job her og nu i

og udføre det her arbejde men det styrker også vores konkurrenceevne og vores produktivitet at vi kan komme hurtigere frem til vores

er det jo til gavn for vores passagerer at vi får elektrificeret jernbanen vi har lige i denne uge skullet

endnu en skandale

med at lægge planer for

diesel nu bliver det eldrift og eltog kan man altså køre hurtigere og miljørigtigt og man kan købe dem som færdigproduceret

for den danske jernbane i en meget meget bred politisk aftale mellem både venstre og konservative og liberal alliance som altså sagde at de

s sf og dansk folkeparti som jo nu tager ansvaret for at få det

sammen med enhedslisten

venstre i regeringen den vision for den danske jernbane kan vi i dag tage et skridt på vej til at realisere men som jeg indledte med at

bestemmelser der på den ene side beskytter projekterne mod fordyrelse og på den anden side

tidligere overtagelse af deres ejendom end de

der indeholder mulighed for at nedlægge forbud pålægge byggelinjer samt foretage

fremrykket ekspropriation det er noget man har arbejdet med

de hovedprincipper vi nu overfører til det her

nogle generelle hjemler i jernbaneloven bliver jo at man på et langt tidligere tidspunkt i et projektforløb kan få mulighed for at benytte bestemmelserne

få hjemlerne tilvejebragt i en projekteringslov så nu bliver det til en konkret vurdering af hvornår et projekt har så fast en karakter at den myndighed der har ansvaret for projekteringen kan bruge

bestemmelser i jernbaneloven i den konkrete vurdering indgår en lang række momenter herunder om der er indgået politisk aftale

om der er bevilget penge til projekteringen

det konkrete anlæg projektet skal med andre ord være så langt i processen at det konkret vurderes at projektet vil blive gennemført i praksis

være bebyrdende for lodsejerne hvis ejendommene bliver pålagt byggelinjer men for det første ville de pågældende også blive mødt med byggelinjer hvis der i stedet var tale om et vejprojekt fordi det er samme

vi bruger her og for det andet sikres de samme lodsejere de her rettigheder herunder mulighed for at komme af med deres ejendom mod erstatning hvis byggelinjen virker særlig bebyrdende

samtidig indføjes der også en generel mulighed for at fremrykke ekspropriation som ikke er betinget af at de pågældendes ejendom er pålagt byggelinjer muligheden foreligger for de lodsejere

af et kommende anlægsprojekt og det vil sige at de med stor sandsynlighed senere vil skulle eksproprieres disse lodsejere kan hvis de samtidig er i en særlig vanskelig situation

lige er blevet skilt ramt af sygdom jobtab eller andet anmode om at blive eksproprieret allerede i projekteringsfasen

kæmpestore forslag også meget omfattende

var en af grundene til at det lå sent at investere i jernbanen mellem odense og aarhus og opgradere den

men det var også at vi skulle afvente planer for trafikken mellem landsdelene

en kattegatbro når man nu gennemfører det på nuværende tidspunkt er det så fordi man har skrottet planerne om en kattegatforbindelse

banen mellem odense og aarhus til så hurtige tog hvis

togene mellem københavn og aarhus og aalborg til sin tid skal være via en

er der disponeret der eller hvad er grunden til i forhold til planerne om trafik mellem landsdelene allerede nu beslutter sig til at opgradere jernbanen jeg understreger

økonomien i kattegat men landsdelstrafikmodellerne er

at timemodellen

til kattegat man kan nærmest sige at

få en kattegatforbindelse skal man have en timemodel de er

disse landsdelstrafikmodeller de strategiske analyser

er kommet og konklusionen er entydigt at det her ikke er i modstrid med

er muligt så kan man konkludere det

ikke korrekt at ministeren

igen uden at respektere en aftale uden at respektere den aftale der var i det gamle forlig om at vi sammen skulle se på sammenhængen mellem trafikken mellem landsdelene

man kan være stolt af var et projekt som han selv fremlagde da han selv var minister

projekt man selv sammen med herre lars løkke rasmussen skrev kronikker om og sagde det det her er flagskibet

flagskibet som nu bliver til virkelighed og så er det jo at hvis man ikke

jo bare spørge hvad er så den alternative finansieringsmodel

og det har vi ikke hørt noget svar

kan svare på det er hvordan det med tidligt i fasen egentlig skal forstås

til lovforslaget selvom der er givet transportministeren bemyndigelse til at projektere et givent anlægsprojekt enten via projekteringslov eller via en politisk aftale vil bestemmelsen altså fremrykket ekspropriation må det forstås dog først kunne benyttes når der

anlægsprojekt det forekommer mig at være ret sent i forløbet kan ministeren

den lov her skulle man jo vente indtil vvm var færdig og alt var projekteret og klart man havde

kunne man ekspropriere der har vi ladet os inspirere af det man gør på vejområdet

de principper vi nu overtager det

sætte gang i vvm og

konkrete ting det er så tidligt som overhovedet muligt men

finde anvendelse efter der er truffet en politisk beslutning om hvilken linjeføring der skal arbejdes videre med og der er spørgsmålet så

man klar til at træffe den politiske beslutning hvornår er

jeg hørte ministeren sige at der kan gå to tre år inden vvmen

træffes nogen beslutning om

så højst sandsynligt taler vi altså fem seks år ude i fremtiden før man kan benytte sig af

jeg også gerne høre høre hvordan man har tænkt sig at inddrage lokalbefolkningen jeg ved det ligger ministeren meget på sinde

hvordan vil lokalbefolkningen i området omkring vejle blive inddraget i det her meget meget store projekt der handler om vejlefjordbroen hvad sker der i

helt års

det her er jo for at fremrykke det så hurtigt som overhovedet muligt

det kommer nu også igennem folketinget og jeg håber på tingets velvillige behandling af selve projektet og så er det jo at man starter på vvm undervejs lægger man sig tættere

skal bygges her men det her er jo altså en fremrykning og hvis venstre ønsker at få det mere præciseret i udvalgsarbejdet hvornår

gøre at gøre det mere præcis og der siger jeg at man måske kan lade sig inspirere af hvordan man gør på vejområdet

at der står her at de her bestemmelser vil kunne finde anvendelse hvis der er nogen

sygdom giver lidt sig selv men

eller hvad er det andre sociale årsager det er jo noget svært at forstå

som gammel transportordfører så jeg tror godt han ved hvad det betyder for nogle af de her mennesker der bliver stavnsbundet i mange

her er en borger og borgeren

som betyder at borgeren har al mulig grund til at ville væk fra det hus hurtigst muligt det kan være skilsmisse sygdom

have brug for at

man får arbejde i en anden del af landet eller man bare ikke

man står altså med et usælgeligt hus vil det ikke i sig selv være årsag nok til at sige

som alligevel ikke bliver berørt når man så

planer om det her projekt og det er også

kender vi jo

ambitioner om at følge op på folkeskolereformens intentioner museet varetager som det fremgår af beslutningsforslaget et meget relevant afsnit af den danske historie der er tale om et godt og velfungerende museum det kan man se af kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering fra to tusind og tolv og jeg har selv haft den store fornøjelse at besøge museet

det er ikke ret længe siden at den nye museumslov fra to tusind og tolv

som skal styrke skoletjenesternes netværk og dermed styrke samarbejdet mellem museerne og skolerne og medvirke til at kvalificere og udvikle museernes undervisning

flere nationale tiltag som kan understøtte gammel estrups

man sagtens kan sammenligne gammel estrup herregårdsmuseet med andre museer

ser vi lidt på andre

langt mere statstilskud

besøgstallene gammel estrup får to

har ethundredetusind besøgende om året mens for eksempel

totusind besøgende om året kan ministeren forklare hvorfor der er sådan en tilsyneladende stor

specifikt nævnte museer overført til de pågældende museer og

sørge for at de bliver udbetalt hvert år derfor er der stor forskel fordi amterne havde meget forskellige måder at give tilskud på eller forskellige niveauer at give tilskud på så det er forklaringen i hvert fald en af de

måde at give tilskud på og det vil sige hvor vi samlede alle pengene i en pulje billedligt talt og delte

efter nogle kriterier som så var mere retfærdige

stemning for derfor blev aftalen at vi sikrede et økonomisk minimumsniveau til de museer der er i dag og at vi accepterede at der var den forskel som

der var ikke stemning for at vi tog fra de museer der får relativt flere

aftalekredsen kan blive enige om at gøre det herre alex ahrendtsen

kan forhøre mig hos ordførerne om de er indstillet på at man tager sådan en drøftelse

ikke nogen nem situation at være i det var derfor man afviste

og har faktisk også været initiativtager til stiftelsen af dansk center for herregårdsforskning som hører hjemme på museet forskningen foregår i dag som et samarbejde mellem aarhus universitet nationalmuseet og arkitektskolen aarhus siden stiftelsen i to tusind og fire har det udgjort det nationale samlingspunkt for herregårdsforskning i danmark så alt i alt mener vi i venstre at gammel estrup gør et absolut vigtigt stykke arbejde

historisk set har gammel estrup imidlertid fået en lav bevilling i forhold til museets betydning sammenlignet med eksempelvis danmarks tekniske museum jagt og skovbrugsmuseet designmuseum danmark og søfartsmuseet disse museer modtager typisk et tilskud på mellem fem og ti million kroner årligt

som gammel estrup modtager et relativt beskedent beløb derfor har museet igennem længere tid været helt

af støtte fra fonde

af vores fælles kulturarv

indgår vores herregårde som et absolut naturligt element spredt ud over landet ligger der faktisk syv hundrede og fire og tredive af slagsen og går vi bare

til en herregård en stor andel af befolkningen var beskæftiget i landbruget mens andre var tilknyttet

driften af godset eller som leverandør af varer og ydelser til herregårde

men i dag oplever vi en geografisk skævvridning i fordelingen af kulturstøtten samtidig mangler der i visse tilfælde en rimelig balance mellem tilskuddenes størrelse og det årlige antal besøgende gammel estrup er således langtfra det eneste museum hvor statstilskuddet kunne trænge til en

odense bys museer og fregatten jylland som ligeledes alle sammen frister en tilværelse i den lave ende

om at tage et kig på om den nuværende støtte til vores statslige og statsanerkendte museer kan fordeles

på tværs af landet og på den baggrund vurdere om de offentlige midler kan fordeles mere fair til gavn for blandt andet gammel estrups store indsats for vores store

er sikker på at herre alex ahrendtsen også har en stor lokal interesse i men der er jo også

rundtom i landet som jeg synes trænger til

kigget på så ud over at jeg bor tættere på gammel estrup end jeg gør på

vi skal kigge generelt på alle de her museer som er som er stillet så dårligt som som

i min tale hvis herre jørgen arbo bæhr

jeg synes at man skal lave et miks

nogle museer som virkelig gør noget godt og som derfor også kan tiltrække flere folk

i forhold til det statstilskud de får selvfølgelig er der nogle geografiske skævvridninger man skal tage højde for sådan at

sorteper i det her spil men det kan vi sagtens finde ud af

diskutere museumsloven

det andet sted så hvis vi åbner op for det hvem skal så bestemme det skal det være

som vi selvfølgelig respekterer hundrede procent ingen tvivl om det

problemer som er uoverskuelige i forhold til

som er den jeg støtter er at sige okay

nødsaget til at tage den her følsomme debat og så kigger om det skal være ren historik

hvordan tilskuddenes størrelse er eller

der har national betydning som gammel estrup har så er det selvfølgelig også vigtigt at kommunerne er opmærksomme på deres del af ansvaret så jo

men jeg tror også vi kan være enige om at vi bliver nødt til at gøre noget

samt kulturel og kunstnerisk udvikling i hele landet for socialdemokraterne er det vigtigt at alle danskere skal have mulighed for at deltage i kulturlivet i forhold til beslutningsforslaget her skal vi værne om den danske kulturarv og herregårdene er bestemt en vigtig del af vores historie herregårdsmuseet gammel estrup er sammen med en række andre museer vigtige institutioner som gør et dygtigt stykke arbejde derfor har vi også en museumslov der sikrer at museer kan søge om støtte fra staten til driften men vi kan fra politisk side ikke lovgive om størrelsen på hver enkelt museums statstilskud armslængdeprincippet må og skal respekteres når vi tildeler midler til kulturen vi skal sikre at der ikke sker politisk styring af kunsten særlig med hensyn til detailstyring som det er tilfældet med dette beslutningsforslag i øvrigt

besluttet ikke at ændre på fordelingen af statstilskuddet en lov dansk folkeparti i øvrigt stemte for de danske børn og unge skal have mulighed for at møde kulturelle tilbud af høj kvalitet både som aktive deltagere og som kritiske kulturforbrugere derfor har vi

skal gammel estrup naturligvis bidrage til men hvis budgettet ikke er til at oprette en skoletjeneste er der rig mulighed for at søge kulturarvsstyrelsens museumspulje til udviklingen af museernes samarbejde med uddannelsessektoren derudover har vi i folkeskolereformen etableret et skoletjenestenetværk der skal bidrage til samspillet mellem

således kan museer som gammel estrup bidrage i den understøttende undervisning og være med til at give eleverne en interessant og afvekslende skoledag socialdemokraterne kan ikke støtte

venstres ordfører sige at

og meget prisværdigt og det tager vi imod med kyshånd så mit spørgsmål til herre troels ravn er

socialdemokratiet også vil være med til at kigge

ikke er nogen nem øvelse checken bliver ikke større

barske forhandlinger der skal til men selvfølgelig er vi parate

også gør er at vi har diskussioner og debatter og forhandlinger

hvordan visse museer skal have finansiel støtte det var den ene ting jeg ikke forstod men det håber

er at ordføreren

har været med til at forhøje tilskuddet til gammel estrup

var at man gik fra en besparelse man havde lagt op til i en finanslovsforhandling til at fjerne besparelsen heldigvis med blandt andet enhedslistens

af kunsten og det var derfor jeg i min ordførertale præciserede disse forhold

at se på institutionens økonomiske forhold det er faktisk min oplevelse jeg er ny ordfører det skal ikke være nogen undskyldning men i mit researcharbejde har

konstatere at vi i et tilfælde har været med til at se konkret på gammel estrups økonomi og det er min oplevelse at vi har været med til

der var et stort pres deriblandt fra de borgerlige partier

nødt til at kigge på her og nu er den skævvridning der er generelt mellem det ene specialmuseum gammel estrup og så den store palet

at sikre at også de kommende generationer kan få viden om den meget væsentlige del af vores fælles kulturarv som herregårdene er

er at gammel estrup herregårdsmuseet skal have særskilt statstilskud til en opgave som alle andre museer

man kan jo altid diskutere de statslige tilskuds størrelse sammenlignet med andre museer og ser man på listen over hvor meget staten støtter de forskellige museer ser

om det så er blevet hævet en smule eller ej sammenlignet med andre museer

får glæde af en ny skoletjeneste må man formode at de ligeledes er interesseret i

elleve millionerkronerspuljen som netop er til for at styrke samarbejdet mellem undervisningssektorerne og museerne eller søge hjælp hos en af de tre koordinatorer som er ansat i et samarbejde mellem undervisningsministeriet og kulturministeriet for netop at hjælpe med til at kvalificere og udvikle museernes undervisning

end ved at få sat deres statsstøtte op

og ethundredetusind besøgende

pænt alene de her tal og der flere tal viser jo at der er behov for at

her på ny derfor skal

hun på linje med de andre ordførere er villig til at gå ind at kigge på de her tal

have en analyse af hvorfor der er de historiske forudsætninger

tohundredetusind

betydelig flere man kunne nævne kunstmuseet trapholt som også får markant lavere støtte end gammel estrup man kunne nævne herning museum som

får langt langt lavere støtte end gammel estrup

at sige at hvis du tager den samlede statsstøtte

gammel estrup herregårdsmuseet i den øverste halvdel

mellem hvad de får fra staten og hvad de får fra kommunen

sammenlignes med derfor er jeg da selvfølgelig glad for at også det radikale venstre gerne vil kigge på det

muligheder også for gammel estrup det vil jeg gerne kvittere for og jeg glæder mig til det møde som

generationer det er sympatisk at forslagsstillerne gerne vil styrke formidlingen af herregårdens kulturhistorie det er netop formidlingen jeg lige vil opholde mig lidt ved helt konkret

at der bevilges penge så så museet kan oprette en skoletjeneste for

for børn og unge og at de penge tages fra de andre statslige og statsanerkendte museer på finansloven jeg er meget stor tilhænger af at man styrker formidlingen til børn og unge hvilket også er intentionen bag den nye folkeskolelov men som jeg kan forstå der er jo et men i de her fortællinger så er der allerede

fra kulturstyrelsens museumspulje og den pulje har netop til formål at give tilskud til samarbejde mellem museer og skoler ligesom der netop er etableret et skoletjenestenetværk

nationale koordinatorer de omtalte tre koordinatorer man kan rekvirere så derfor støtter sf ikke beslutningsforslaget men vi vil gerne være åbne for en diskussion af en yderligere styrkelse af skoletjenesterne i forbindelse med kulturministeriets kommende børn og

u sfsk måde at agere på

mere relevant grundlag at foretage de analyser på

og det kunne være spændende at se hvordan

nu fundet ud af at de går ind for en ekstrabevilling til lige præcis dette museum

jeg synes at forslagsstillerne tager munden lidt for fuld men på den anden side giver jeg dem ret i at herregårdene er en del af vores alle sammens kulturarv

jo masser af de danske museer der har en opgave med at bevare vores kulturarv

også forslagsstillerne giver mig ret i at mange museer sagtens kunne bruge flere penge både til anlæg renovering

drift jeg kan bare nævne

de suger på labben og det er nogle af de museer

de har fået succes med tilskud fra de private fonde som for eksempel augustinus fonden der er en anden diskussion som jeg godt vil stille spørgsmål

hvorfor en stor del af vores kulturinstitutioner bygger på

finanser fra disse fonde men når man spørger om det

er svaret sådan er det jo bare

jeg godt give ministeren ret i at vi har fået en mere eller mindre ny museumslov som blandt andet betyder at vi er enige om det eksisterende tilskudsniveau det var en omfattende diskussion men også dansk folkeparti støttede

møder jeg selvfølgelig gerne op jeg tror bare at vi skal tage det meget roligt

vi har fået en helt ny museumslov og jeg tror at der kan

når vi skal diskutere hvilke museer der

hvilke tilskud jeg ved godt at herregårdsmuseet selvfølgelig kan bruge flere penge

møde op og kigge på det her og inden ordføreren bekræfter det

flere penge til det område

de eksisterende midler så blandt andet museer som arbejdermuseet og gammel estrup

på ét museum jeg holder meget af det museum men spørgsmålet er

følgende undervisningsforløb til skoleklasser adelens boglige dannelse adelens kropslige dannelse adelens krige og våbenskjolde herskab og tjenestefolk den grænseløse rejse sytten hundrede tallets forløb giftig sladder eller dødeligt diplomati jul på gammel estrup anno nitten

vælde sytten hundrede tallets indretningskultur og dekupage

at vi ikke fortsat skal støtte gammel estrup og udviklingen af herregårdsmuseet

folketingssalen skal enkeltsagsbehandle og derfor er det en meget

dårligt princip

fire og tyve timer

støtte og stor respekt for den indsats som gammel estrup herregårdsmuseet allerede laver i

vi foregrebet den diskussion som venstre

i sin ordførertale og som egentlig er meget relevant jeg synes det var konstruktivt hvad man lagde frem der og derfor har vi også grebet den så kan man jo altid være bagklog og komme op på en talerstol og sige

bragt det ned i salen og det

diskussion er jo at nu mødes vi med ministeren for at kigge på det det må ordføreren da anerkende trods

er bare et standpunkt

så synes jeg at herre alex ahrendtsen skal være

det tidspunkt man havde drøftelsen og jeg vil med åbent sind og stor interesse indgå i sådan

udbygge andre områder når det er sagt

museer som på tilsvarende måde

hvis nogle kom med forslag om at styrke deres økonomi

flere forskellige steder i landet hvor vi har museer

er vigtige for at vi kan fastholde vores kultur og

kan formidle vores kulturarv og viden om vores historie til de opvoksende generationer

være interessant og det er jo også det som ministeren måske lægger op til med det møde som ministeren

vi kunne tage at vi får en samlet diskussion om hvordan det

med de samlede ressourcer til at bevare vores kulturarv og formidle den er allokeringen rigtig og

vi har i forbindelse med finanslove fremlagt

bevillingerne til at bevare vores kulturarv med en hundrede og halvtreds million

for at bevare vores kulturarv

helt akut behov for hjælp fordi

det gamle skib er ved at forfalde og der skal ske omfattende reparationer af det og vi kan ikke være bekendt at vi ikke sætter ind

sådan et forslag kunne jeg godt være fristet til at fremsætte

alex ahrendtsen og dansk folkeparti ville støtte det jeg ved det ikke men det

men man kunne måske også overveje om vi har behov for et eller andet sted at have en pulje som vi måske endda i en forligskreds i fællesskab kunne

sige at når der er nogle museer eller andre steder hvor der er behov for netop noget omfattende reparation istandsættelse for at redde noget kulturarv

ekstraordinært afsætte nogle penge så tingene kunne komme på plads så det ikke indgår i de normale driftsbevillinger

har mulighed for at hjælpe der hvor der akut er behov for at gøre en indsats

diskussion synes jeg også kunne være en del af den samlede overvejelse

ikke finde for eksempel en hundrede og halvtreds million kroner midt i et finansår men det kunne

at sådanne drøftelser kunne lægge op til i forbindelse med en finanslov at var en bred kreds af partier der fandt penge til at give det et løft for jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved om vi kunne lande på som der står i forslaget at omdisponere midler jeg tror at uanset hvor vi tager pengene fra vil vi sige

der har de også brug for pengene så jeg tror at hvis vi for alvor skal gøre noget her

er vi nødt til at give hele området et

men lad os tage drøftelsen vi er positive over for forslaget og det mener jeg virkelig men jeg synes der er behov for en mere samlet vurdering af tingene det

hæve tilskuddene til de statsanerkendte museer vi vil bare gerne finde en

også glade for det forslag som venstre

at nogle af ordførerne har fundet det lidt mærkeligt

dansk folkeparti fremsætter et enkelt beslutningsforslag som omhandler et enkelt museum

tager jeg gerne til mig det gode ved det er at vi nu har diskuteret sagen nu har vi faktisk en mulighed for at kigge på tildelingen af de her tilskud til museerne vi har faktisk en mulighed for at gå fra historisk betingede tilskud fra brevøkonomi til en måske mere objektiv driftsøkonomi for de statsanerkendte kulturhistoriske museer og det er jo godt det vil jeg gerne takke for og jeg glæder mig meget til at

ministeren indkalder til det møde dernæst har jeg mens jeg sad og lyttede til ordførerne tænkt på jamen er det så en god ting at det her

kommer til en andenbehandling og dermed en afstemning måske er det bedre at vi i fællesskab finder frem til en beretning på baggrund af det

her beslutningsforslag der munder ud i en eller anden form for fælles erklæring om at vi måske skal kigge på de her

tildelinger så der bliver en objektiv objektiv

gerne forsøge at finde fælles fodslag på

jo selvfølgelig at ordførerne står ved

gentage endnu en gang at der står i beslutningsforslaget at økonomien ikke er begrundet i objektive forhold det er vigtigt at tildelinger er begrundet i objektive forhold og det har det altså ikke været for gammel

statstilskud om året plus et ekstraordinært tilskud på nul

er ikke særlig meget når man så sammenligner

gennem mine spørgsmål jo har

andre ordførere har så peget på arbejdermuseet og og andre museer og

med glæde også kigge på

får den tildeling af tilskud til museerne som de er

det det handler om for dansk folkeparti så med disse ord

inden for dette område og at der så er

sagt ja til et lovforslag

det betyder jo heller ikke at man skal sige nej til et lovforslag når man siger ja eller nej

man det jo af en lang række årsager og dansk folkeparti sidder altså ikke i regering vi har ikke flertallet

vil jeg egentlig gerne have mig frabedt men tak for

den debat vi har haft jeg synes den har været yderst konstruktiv og jeg håber selvfølgelig på

fremsat et beslutningsforslag der og jeg citerer pålægger regeringen at tage initiativ til at styrke retsstillingen for ejere

fredede bygninger for så vidt angår forsikring af bygningen herunder bedes undersøgt om en løsning kunne være at man gennem lovgivning lod alle borgere via deres forsikringsselskab indbetale et lille beløb til en fond

baserer sig på en forudsætning om at retsstillingen for ejere af de fredede bygninger er svækket og her er jeg faktisk ikke enig med forslagsstillerne den almindelige udvikling på forsikringsmarkedet indebærer

og fastsætter præmien herefter og præmien vil sandsynligvis blive forhøjet når bygningen er fredet ligesom der vil være et tillæg når bygninger har stråtag eller kælder

opført i bindingsværk eller ligger i et område med meget hærværk

jeg anerkender at der er sket en præmieforhøjelse på husforsikringer men ikke at det alene skyldes fredningen for ejere af fredede bygninger kan forsikringspræmierne til gengæld fradrages i den skattepligtige indkomst i henhold til ligningsloven jeg har sidste år bedt kulturstyrelsen undersøge om styrelsen kan bidrage med oplysninger der kan forbedre vidensgrundlaget i forbindelse med husforsikringer arbejdet pågår fortsat og styrelsen har foreløbig afholdt møde med brancheforeningen forsikring pension og senere på året vil kulturstyrelsen udgive informationsmateriale om brandsikring af fredede bygninger hvad angår lov om stormflod og stormfald som der i bemærkningerne til forslaget henvises til

det en lov der dækker en katastrofesituation som den enkelte husejer ikke kan forsikre sig imod i et privat forsikringsselskab fredede bygninger kan som udgangspunkt godt forsikres af private forsikringsselskaber medmindre andre forhold end fredningen gør sig gældende på det punkt er ejernes retsstilling ikke anderledes end andre husejeres det vil desuden være urimeligt at pålægge samtlige husejere en udgift til forsikring af fredede bygninger når ejerne af de fredede huse i forvejen nyder økonomisk fordel fra det offentlige for eksempel i form af den før omtalte fradragsmulighed for forsikringspræmier dertil kommer mulighed for direkte tilskud til restaurering og for fritagelse for grundskyld som grundlaget er nu mener jeg ikke at der er basis for at oprette en fælles fond til forsikring af de fredede bygninger og regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget

om b syv og fyrre om beskyttelseszoner

har til formål at indføre beskyttelseszoner for fredede bygninger og forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af bygningsfredningsloven med indførelse af beskyttelseszoner for fredede bygninger og indførelse af mulighed for fredning af bygningshelheder af enestående national betydning også selv om enkelte bygninger isoleret set ikke opfylder kravene til fredning

bygninger fredes og bevares efter bygningsfredningsloven loven har til formål at værne om landets ældre bygninger af arkitektonisk kulturhistorisk og miljømæssig værdi

cirka ni tusind fredede bygninger

bygninger skal bevares efter reglerne i bygningsfredningsloven og det påhviler derfor ejeren af en fredet bygning at holde den i forsvarlig stand bygningsfredningsloven skelner mellem to former for beskyttelse af bygninger bygninger kan fredes

arkitektonisk eller kulturhistorisk kvalitet af national betydning det er staten der beslutter fredningerne

i forbindelse med fredning af bygninger har kulturstyrelsen mulighed for også at frede en bygnings eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værks umiddelbare omgivelser

en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed altså faktisk det beslutningsforslaget også drejer sig om kulturstyrelsen lægger i sin praksis stor vægt på at sikre arkitektoniske og kulturhistoriske helheder det betyder bla

at styrelsen i mange tilfælde benytter muligheden i bygningsfredningsloven for at lade fredningen omfatte dele af bygningens umiddelbare omgivelser et helt konkret eksempel er bispebjerg hospital i københavn hvor alle de oprindelige bygninger fra nitten nul otte til tretten for nylig er blevet fredet sammen med haveanlægget omkring bygningerne

som blev nedsat i to tusind og syv drøftede muligheden for at indføre beskyttelseszoner omkring fredede bygninger således at skæmmende nybyggeri op til eller i nærheden af den fredede bygning kunne forhindres udvalget konkluderede at en automatisk fredning af den fredede bygnings omgivelser ville være uhensigtsmæssigt fordi den i for høj grad ville fastfryse samfundsudviklingen i stedet for at være med til at skabe et velafbalanceret billede af bygningskulturen i samfundet desuden ville en automatisk fredning af den fredede bygnings omgivelser give store praktiske problemer især i byområder udvalgets overordnede synspunkt var at der ikke skulle ske en automatisk fredning af de fredede bygningers omgivelser med lovændringen som blev enstemmigt vedtaget af folketinget i to tusind og ti blev det synspunkt taget til efterretning og jeg mener at der med den nuværende lovgivning er taget så meget

som det er muligt og forsvarligt at gøre udvalget om bygningsbevaring drøftede ligeledes

for at indføre fredning af samlinger af bygninger

helheder en del af udvalget anførte at der er et behov for at kunne værne om sammenhængende bygningsmiljøer selv om bygningerne ikke hver for sig opfylder kravene om arkitektonisk og kulturhistorisk værdi til at kunne fredes som enkeltbygninger en anden del af udvalget fandt at adgangen til at frede bygningshelheder ville være for indgribende og være en fastlæggelse af samfundets udviklingsmuligheder denne del fandt endvidere at behovet for at værne om samlinger af bygninger kan varetages ved at der i fredningsbeskrivelserne gøres rede for den fredede bygnings samspil med omgivelserne og ved at kommunerne inddrager disse oplysninger og eventuelt rådfører

kulturstyrelsen i deres lokalplanarbejde og kommuneplanarbejde jeg er enig i at der er et samfundsmæssigt behov for at beskytte samlinger af bygninger men der er via planloven mulighed for at beskytte disse helheder en opgave som påhviler kommunerne

temmelig vidtgående indgreb i den private ejendomsret og jeg synes derfor at det er et rigtigt princip at kun bygninger med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdier på nationalt niveau underlægges de restriktioner der naturligt følger med en fredning dette også i betragtning af at udvalget om bygningsbevaring så sent som i to tusind og ni afgav sine anbefalinger uden at anbefale hverken beskyttelseszoner eller helhedsfredninger der er efter min mening ikke i den mellemliggende mellemliggende periode sket en udvikling der kan begrunde de foreslåede ændringer og jeg understreger at der stadig væk er mulighed for

de hensyn via blandt andet kulturstyrelsens mulighed for at tage helhedshensyn og kommunernes mulighed for at tage hensyn i deres kommuneplan og lokalplaner

fællesskabet er jo os alle det danske samfund så forslaget går ud på at i stedet for

en meget dansk løsning det er solidarisk og det er en fællesskabsløsning derfor undrer det mig at

småbeløb vi taler om det er måske fem

den byrde det er for en ejendomsejer

bevare sin fredede bygning kan ministeren slet ikke se nogen

kan forsikres vi kan jo ikke tage de individuelle hensyn som influerer på en forsikringspræmie og som ikke vedrører fællesskabet i den forstand at borgerne kan gøres ansvarlige for det

synes ikke det er nogen god idé det må jeg virkelig indrømme

er så mange forskellige forhold der spiller ind når man skal afgøre den slags ting som

burde affredes fordi de ikke opfylder de krav som

derfor vil jeg anbefale at vi ikke her i folketinget lovgiver om faglighed af den karakter som beslutningsforslaget omhandler men at man i givet fald kunne spørge bygningsfredningsstyrelsen

der er nogle andre muligheder kommunen kan via den beskrivelse der er givet af den fredede bygning og dens omgivelser og de hensyn man kan tage

tage hensyn i deres lokalplaner og indrette dem så man kan tage de hensyn

rent økonomisk blive sat i en

slem situation derfor foreslår dansk folkeparti

bor i fredede bygninger

de har problemer i forhold til at skulle søge

forsikringsspørgsmål som dansk folkeparti rejser her

været opmærksomme på både fordele og ulemper

man kan søge om tilskud til renoveringsprojekter ja faktisk er der

ligefrem også ansøge om at blive fritaget for ejendomsskat

ikke helt forstår ved forslaget her fra dansk folkeparti

er at man på den ene side siger at nu skal de her mennesker have så lignende forsikringsmæssige vilkår som os andre der ikke bor i fredede bygninger

skal jeg så også have lov til at kunne søge om tilskud til renoveringsprojekter

lægger op til så selv om jeg forstår det noble i forslaget nemlig at man gerne

i de her fredede bygninger så er vi imod det

som bor i huse vi vil komme til at

betale til den her fond som dansk folkeparti

vi har i dag derfor af alle de årsager

støtte forslaget

man skal lave beskyttelseszoner

vi skal passe meget på med at vi

virkelig er en skønssag for folk

jo ikke kunne gøre noget som helst i randers

en bremse for udviklingen i de mange mange gamle provinsbyer vi har rundtomkring i landet betyder det så at

derfor har vi også allerede i dag nogle kommuner

at jeg er stensikker på at de er deres opgave voksen og godt kan balancere sådan at vi stadig væk har vores kulturarv som

og samtidig har mulighed for vækst så set i lyset af det

er jo næsten ked af at vi ikke kan blive i samme positive ånd som ved

kan jeg sige at det er vi faktisk direkte lodret imod

lempe planloven sådan at kommunerne fik endnu mere indflydelse så det

venstre slet ikke kan se nogen idé i at oprette beskyttelseszoner når man

i en lang række andre lande england irland belgien tyskland

når jeg nu siger at man stadig væk

er en beskyttelseszone er ordføreren så stadig væk imod

og så er det kun den almindelige forsikring der gælder og ejeren som har betalt i dyre domme til den ekstra dyre forsikring får ikke noget ud af det men mister sit

fredede hus samtidig med at han får en moderne bygning ville det ikke være en idé med sådan en forsikringsfond

så sikrer vi da at det gamle historiske

alle andre borgere skal til at betale for gildet for så bliver det dyrere at være dansker og det er vi generelt imod

så meget er vi enige om fredede bygninger skal ikke være en byrde at bo i men ejerne påtager sig samtidig en forpligtelse ved at bo i en bygning der er knyttet til den danske kulturhistorie derfor har vi også sikret ejerne af de fredede bygninger en række økonomiske fordele

direkte tilskud til istandsættelse derudover er udgifterne til

af de fredede bygninger kan fradrage en eventuel merudgift der skulle være ved forsikringen det er naturligvis problematisk at vi inden for de seneste år har set voldsomme stigninger på forsikringspræmien men det er et problem der gør sig gældende for alle typer huse særlig hvis der er kælder bindingsværk eller stråtag og altså ikke kun fredede huse især stormskader har været et problem for boligejere hvilket vi tydeligt kunne se efter bodil

har vi i regeringen netop indgået en aftale der skal sikre at boligejere kan få hjælp i tilfælde af voldsomme stormskader dette gælder naturligvis også ejere af fredede

b syv og fyrre indførelse af beskyttelseszoner for fredede bygninger vi skal værne

ikke kun for fortidens skyld men også for fremtidens så også de kommende generationer kan se historiens gang rundtom i det ganske land fra carlsbergs elefanter til tanghuse på læsø fra baggårdstoiletter

til de mange danske slotte alle de ni tusind fredede bygninger skal vi alle sammen være med til at værne om her er det som det også bemærkes i beslutningsforslaget vigtigt

se på de enkeltstående tilfælde vi skal kunne se helheden i et bevaringsværdigt område også selv om de enkelte bygninger i sig selv ikke lever op til kravene for fredning

men den mulighed foreligger allerede kommunerne har med lokalplanerne mulighed for at bevare hele bygningsmiljøer og derfor er indførelsen af helhedsfredninger et overflødigt indgreb helheden er også vigtig når omgivelserne

en fredet bygning vurderes derfor medtager kulturstyrelsen i sin nuværende praksis også de umiddelbare omgivelser når en bygning skal fredes socialdemokraterne mener ikke at der er behov for at indføre beskyttelseszoner kulturstyrelsen har allerede fokus på fredede bygningers omgivelser fredning er et stort indgreb for de mennesker der bliver berørt og derfor skal det være forbeholdt bygninger der i særlig grad repræsenterer den danske kulturhistorie derfor skal vi hele tiden sørge for at finde en balance mellem at beskytte vores kulturhistorie og sikre at de mennesker der lever i og omkring fredede bygninger ikke lider under

ordføreren så mene at alle landets otte

målsætningerne om at beskytte lokalhistoriske miljøer og mener ordføreren at der slet ikke er nogen kommuner som er ligeglade eller som river nogle bygninger ned fordi der er en

anerkender

de her vigtige opgaver

jeg har generelt tillid til det kommunale selvstyre og også tillid til at de lokale politikere vil blive holdt i ørerne af borgerne

vil kunne straffes ved

også på det her område i forhold til lokalplanerne og at det er

gå til det her med udgangspunkt i tillid og ikke

hænge enkelte kommuner ud på det her område og det har jeg slet ikke

meget fornuftigt men efter at jeg dykkede ned i reglerne om vilkårene for fredede bygninger fik jeg noget viden som gør at jeg synes at reglerne er rimelige som de er i dag

oplever højere forsikringspræmier når de ejer en fredet bygning

det kompenseres de på en lang række punkter man har således mulighed for som ejer af en fredet bygning at få direkte tilskud og fritagelse for grundskyld og i henhold til ligningslovens § femten k

nævnt ikke støtte forslaget i forhold til b syv og fyrre om indførelse af beskyttelseszoner for fredede bygninger

fra radikal side bekymret for ligesom en del af udvalget om bygningsbevaring var

fastlæggelse af samfundets udviklingsmuligheder

eller hele områder som har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning naturligvis skal fredes men vi synes det er alt for vidtgående at frede områder eller andre omkringliggende bygninger alene for ikke at ødelægge forståelsen og oplevelsen af den fredede bygning hvis man som kommune alligevel ønsker at beskytte det fredede hus og dets nuværende omgivelser giver planloven

sikre de værdifulde bebyggelsesmiljøer de kan søge rådgivning hos kulturstyrelsen og de kan udnytte de beskrivelser af miljømæssig værdi som styrelsen udarbejder i forbindelse med nye bygningsfredninger radikale venstre synes altså at lovgivningen på det her område som den er i dag er meget balanceret og derfor støtter vi

så var der b fredninger som minder meget om beskyttelseszoner det vil sige man kunne gå ind og b frede et hus fordi det havde

tidligere og det er ikke så længe siden mit spørgsmål

at vende tilbage til tidligere tiders fornuftige tilgang til det her i stedet for bare

til forsikringspolicen så vi har jo på en lang række områder taget hensyn til at det er noget helt særligt at bo i en fredet bygning både i forhold til vedligehold og i forhold til forsikring så vi mener fra radikal side at lovgivningen som den er i dag er afbalanceret

bliver stillet væsentlig ringere end andre boligejere når man bor

alligevel have mulighed for at redegøre for vores synspunkter på det her

det der er helt særligt når man rejser igennem det ganske land

år gamle det kan man fordi vi politisk har valgt at bygninger med historisk værdi skal bevares der er ni tusind fredede bygninger

synlige af vores fælles kulturarv jeg er meget glad for at vi i danmark har valgt at de er værd at bevare de fortæller danmarkshistorie og de er også en del af den danske identitet jeg mener at samfundet ville blive fattigere uden denne kulturarv vi ser desværre lande som for eksempel grækenland og italien

har været nødsaget til at skære ganske kraftigt på vedligeholdelsen af deres kulturarv det betyder at historiske bygninger tilbage fra

vi ønsker skal brede sig i danmark så jeg mener fortsat at vi skal føre en ganske aktiv politik som sikrer at slotte kirkegårde huse og andre bygninger af historisk karakter

bevares for eftertiden

at vi i sf ikke er imod intentionen i

mange ejere af bevaringsværdige bygninger

økonomien til at hænge sammen på grund af de ganske krævende renovationer og høje

ellers er af udgifter men det man skal være opmærksom på

er at der allerede findes flere ordninger som tilgodeser ejerne af fredede bygninger det sker

nævnt tidligere i dag gennem fritagelse af grundskyld direkte tilskud fra det offentlige og fradragsmuligheder for de penge

vil man flytte penge fra den samlede gruppe af forsikringstagere til gruppen som ejer fredede bygninger så de kan få endnu billigere forsikringer

fordi det er en særlig finansieringsform hvis man vil øge støtten til fredede bygninger synes jeg at man bør gøre det

indirekte at lade andre almindelige forsikringstagere betale mere

man på den måde vil risikere at forfordele mange andre ejere af gamle huse med for eksempel stråtag og bindingsværk som jo ikke alle vil kunne få del i den pulje selv om de også har

vi ikke støtte b seks og fyrre

med de fredede bygninger

et arbejde i gang med tilsyn

fredede bygninger og jeg ser frem til at vi får en status på området fordi det ligesom kan klarlægge situationen for de ni tusind bygninger vi ser i dag vi kan se at når tilsynet tager rundt

er der jo bygninger der bliver affredet i dag

misligholdte eller oven i købet nogle steder

muligheder for at beskytte bygninger som indgår i et værdifuldt bebyggelsesmiljø jeg er også opmærksom på at det ikke er alle kommuner som

udnytter de muligheder men mulighederne

lovændring om indførelse af beskyttelseszoner er den rigtige løsning

blev den model jo netop afvist af flertallet i udvalget vedrørende bygningsbevaring tilbage i to tusind og ni vi ønsker fra sfs side ikke at detailregulere kommunerne på det her område vi vil meget gerne vise tillid til at at lokale beboere og byråd selv kan træffe de fornuftige beslutninger på området det er dem der kender lokalområderne og de lokale forhold bedst vi skal også lige tænke på at der jo med kommunalreformen også blev en ny måde

have en central placering i kommunerne

museer har den ekspertise der skal til at kunne udgøre

også risikere at låse byplanlægningen for meget fast hvis man for eksempel begyndte at indføre beskyttelseszoner for hele pladser frem for at lade byrådene lokalt tage hensyn til dem som en del af lokalplanerne og den kommunale bevaringsplanlægning det er ikke alt man løser med mere og mere detaljeret lovgivning her

mener vi faktisk også at man skal være varsom med at udvide fredningsinstrumentet det bør fortsat forbeholdes bygninger hvis arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi er på et nationalt niveau derfor kan vi ikke støtte

at drøfte hvordan man bedre kan opmuntre og støtte kommunerne til i højere grad at beskytte samlinger bygninger og deres omgivelser som har kulturhistorisk og arkitektonisk

betydning det kan også være at der ikke kun skal opmuntring og støtte til men at der simpelt hen skal en større viden til vi skal passe rigtig godt på vores fredede bygninger og kulturhistoriske miljøer fordi de er symboler

jeg glad for at forslagsstillerne har sat fokus på emnet med drøftelsen

for nylig revet

at kommunen gav tilladelse det er svendborg kommune

sent ejeren havde fået lov en beskyttelseszone ville forhindre det

ordføreren har selv siddet i en kommunalbestyrelse og ordføreren burde jo så også vide at

måske i kerteminde men det er det ikke ret mange steder så ser ordføreren virkelig ikke nogen

en fredningszone som

samarbejde med blandt andet

meget gerne med dem af os som er ordførere på området om hvordan vi løser tilsynsopgaven bedst muligt

dag er den stort set ikke til stede det er muligt at kommunerne

og jeg mener i al beskedenhed at at der hvor der sidder

øve indflydelse der er rundtomkring

det er altså noget der ligger hos kommunerne men jeg opfordrer til

fredede bygninger men vil skulle betale mere fordi de sidder i nogle af de

bygninger så jeg er ikke enig i den her finansiering

finansloven men det bliver heller ikke et forslag

handler det om fredede bygninger

om forsikring af de fredede bygninger forslaget går ud på at alle mennesker skal bidrage

af de fredede bygninger jeg ved godt at nogle af disse bygninger har en høj forsikringspræmie men på den anden side har ejerne af de fredede bygninger nogle økonomiske fordele for det første kan man fradrage udgiften til husforsikringen og for det andet skal man ikke betale grundskyld

samtidig må vi sige at der er mange mennesker som betaler mere end almindeligt

folk der bor i et stråtækt hus

hvorfor skal de så være med til at betale en del af forsikringen for de fredede bygninger

ikke retfærdigt så det er jeg imod når vi nu snakker om husforsikringer

kugleskørt når de private forsikringsfirmaer tjener milliarder af kroner på det som bør være en del af vores allesammens velfærd bare som et eksempel

tjente tryg forsikring cirka tre milliard kroner på forsikringstagernes præmier det er et godt eksempel på at vi burde opbygge statslige nonprofitforsikringsselskaber dem der er lige så gamle som mig kan jo huske at vi faktisk har haft et statsligt forsikringsselskab statsanstalten for livsforsikring der desværre blev privatiseret i nitten halvfems og nu er en del af danica som i øvrigt også har haft et overskud på mere end tre milliard kroner sidste år det andet forslag b syv og fyrre handler om beskyttelseszoner for fredede bygninger jeg kan godt

hensigten med dette forslag men spørgsmålet er om det er rigtige vej

ser ser det jo rimelig godt ud helhedsløsninger har vi set rundtomkring og kulturstyrelsen gør en del for at sikre fredede bygninger og deres omgivelser det er jo klart

derfor kan der selvfølgelig være nogle uhensigtsmæssigheder det kan være at forslagsstilleren ved noget om det så synes jeg det skal op på bordet og måske kan vi gøre noget ved det på den anden side står vi jo med modsatrettede hensyn for det første

bevare den del af kulturarven

fuldstændig i stå da vi ændrede loven i to tusind og ti

vi skal holde øje med om de fredede bygninger får plads uden at blive skæmmet af en nærliggende øjebæ på den baggrund vil jeg vende tommelfingeren nedad også til dette

forsikringstagere har oplevet at

sige at man har betalt en forhøjet forsikringspræmie i årevis og så får man i virkeligheden ikke noget ud af det det er problemstillinger som vi bliver nødt til at få håndteret på en eller anden måde

ikke enige i at løsningen er at alle forsikringstagere i danmark skal pålægges en ekstra præmie på deres helt almindelige forsikringer det er ganske enkelt ikke vejen frem for det men jeg vil meget gerne være med til når vi nu skal have forslaget i

det der sker når man gør det er at priserne stiger

som handler om indførelse

de bygninger som er fredet

nogle problemstillinger i forlængelse af at b fredningen

af ministeren og af flere ordførere at kommunerne har redskaber til at kunne

andre kommuner

spørgsmål

sket ændringer efter vi har

jeg er ikke sikker på at indførelse af beskyttelseszoner for de fredede bygninger er vejen frem der er simpelt hen byer som også ordføreren fra venstre pegede på

givetvis også kunne pege på hvor der er så mange fredede bygninger at stort set al byudvikling vil gå i stå

alle sammen i fællesskab har besluttet at der er nogle bygninger der skal fredes i det her land fordi vi skal bevare dem de er en del af vores kulturarv

vores fælles kultur og vores fælles bevidsthed at de bygninger bliver bevaret som de er og dermed fredet så pålægger vi

at de har de økonomiske muligheder for at håndtere det

spørgsmålet er så hvordan det gøres og der er det jo sådan som flere har påpeget

der i forvejen er økonomiske fordele forbundet med at eje en fredet bygning der er fradragsmuligheder der er skattefritagelsesmuligheder og derudover

vel også sige at markedet formentlig sikrer at prissætningen af de bygninger

højde for at man altså har en omkostning ved at drive og eje den bygning og dermed må prisen være lavere

prisen er tit lidt højere fordi der er en herlighedsværdi ved de pågældende bygninger men omvendt

i den prisdannelse der er så der er kompenseret for det derfor synes jeg ikke bare at vi kan

skulle vi gå videre med sagen og måske gøre noget i retning af det herre alex ahrendtsen og dansk og dansk folkeparti foreslår så ville det i hvert fald kræve en

sige at det er andre boligejere der så skal holde for ved at have en ekstra omkostning på deres forsikring selv om det måske nok er en økonomisk set ubetydelig stigning der ville være tale om

hvorfor skal den tilfældige omstændighed at man er boligejer betyde at man skal være med til at betale for

er forbundet med at eje en fredet bygning

lejere lejere ja alle i det her samfund som har

bygningerne er fredet så umiddelbart kan det konservative folkeparti ikke støtte forslaget men men

vi vil da se positivt på en mere grundig analyse af de økonomiske sammenhænge der knytter sig til det for at se om der er en urimelighed der skal kompenseres for på den ene eller på den anden måde når det drejer sig om det andet forslag som jo har at gøre med muligheden for muligheden for at frede omgivelserne

synes jeg sådan set at det er fornuftigt at man kan gøre det men som ministeren

andre muligheder i lovgivningen for at sikre at de arealer der knytter sig til en fredet bygning

nær sagt visuelt nyde bygningen

at at man ikke altid i kommunerne får taget

sige at det må bero på en nærmere undersøgelse af hvilke muligheder

arealerne omkring fredede bygninger når det er nødvendigt så vil vi se positivt på og måske også støtte forslaget for

er klart at der kan være det behov som dansk folkeparti

i for eksempel dragør kommune har kulturstyrelsen lige affredet sytten

og så er de bygninger jo kommunalbestyrelsens ansvar og hvis kommunalbestyrelsen ikke synes

støtten fra de konservative

lidt mere håndfast når ordføreren får sådan

eksempel der kunne indgå i overvejelserne i udvalget altså hvis man kan påpege eksempler på at der ikke er tilstrækkelig mulighed for at beskytte

men men vi må jo have en lidt nærmere analyse

tilstrækkelig mulighed for at man kan beskytte

de troede på et land og et folk kan altid kendes på hvordan det håndterer tidligere tiders frembringelser så når talen falder på kulturarv og beskyttelse af historiske bygningsmiljøer så handler det i bund og grund om respekt for tidligere tiders værker kulturarven ligger danskerne meget på sinde og det kan nogle tal belyse otte ud af ti danskere ønsker at bo i en bolig med kulturarvsværdier og de vil endda gerne betale mere for det og når de skal ud at rejse så vælger også otte ud af ti feriemål med kulturarvsværdier ni ud af ti borgere mener at lokal kulturarv skaber lokal identitet men også virksomhederne er med mere end fem ud af ti virksomheder vil gerne have en virksomhed

og næsten otte ud af ti virksomheder mener at det skaber lokal identitet der er altså en overvældende tilslutning

også glædeligt at realdania sammen med kulturstyrelsen har søsat en kampagne over for kommunalbestyrelserne den hedder bygningskultur to tusind og femten

et forsøg på at få kommunerne til at tage vare

ude i kommunerne frem til to tusind og femten

vil kulturstyrelsen systematisk gennemgå alle de bygninger der er fredet før nitten halvfems

beslutningsforslagene b seks og fyrre og syv og fyrre er så dansk folkepartis forsøg på at sætte bygningsbevaring på dagsordenen og samtidig styrke lovgivningen og det er sket i et tæt samarbejde med bygnings frednings foreningen det første omhandler som vi ved særlig forsikringer af fredede bygninger og som vi har diskuteret

dyrt at forsikre sig og i disse år er det endda blevet meget dyrere og man kan ikke engang være sikker på at få genopført en fredet bygning hvis uheldet skulle være ude det har vi også talt om kulturstyrelsen affreder undertiden bygninger og så betyder det

ejeren i årevis til ingen nytte har betalt i dyre domme for en

det tredoble på et år der er også en ejendom ved præstø fjord hvor præmien blev fordoblet

halvfjerdstusind kroner ekstra i forsikring og det er pensionister de har ikke for mange penge det er derfor at

der svarer til stormflodsordningen hvor forsikringsselskabet skal lægge en

pengene skal så gå ind i en fond der kan hjælpe hvis uheldet er ude for en

for boligejerne stormflodsordningen koster for eksempel tyve kroner om året fordelen er åbenlys det bliver de bredeste skuldre der kommer til at bære i stedet for at lægge hele ansvaret for kulturarven på ni tusind ejere af fredede bygninger

bliver det et ansvar for alle danske boligejere det er fællesskab og solidaritet når det er bedst dansk når vi er stærkest sammen

det andet beslutningsforslag handler om beskyttelseszoner for fredede bygninger

i dansk folkeparti er vi oprigtigt interesseret i ikke kun at bevare historiske bygninger men i lige så høj grad de miljøer der omgiver dem hvad nytter det at frede en historisk bygning hvis der omkring bygningen bliver revet ned og opført stål

helheder og det er vi ikke så gode til i danmark fordi fredningsbestemmelserne er baseret på sokkellovgivning

det vil sige at det er bygningen

og ikke andet der har tidligere været mulighed for at beskytte helheder i dansk lovgivning igennem b fredninger men det blev desværre skrevet ud af loven b fredninger blev ofte gennemført på grund af husenes ydre og det svarer meget godt til forslaget om beskyttelseszoner vi har altså haft en fornuftig lovgivning

de historiske omgivelser vi har jo en del middelalderkøbstæder som ribe og svaneke og der er byer med særlige gadeforløb som for eksempel i

landsbysammenhænge med kirke kro og præstegård man kunne også nævne bispebjerg

eller brandts klædefabrik i odense sidstnævnte blev dog bevaret og det skyldes en

lokal arkitekt kristian isager

også være herregårdshelheder hvor kun selve herregården er fredet men hvor den mister sin

udlandet ser det altså bare anderledes ud frankrig england norge irland og belgien har alle forskellige former for beskyttelseszoner jeg ved jo at man er meget internationalt orienteret i dette folketing derfor burde man også lade sig inspirere derfra

dragør der har man i mange år været fremragende til at bevare den historiske bykerne men desværre

har kulturstyrelsen altså lige indstillet sytten af dragørs en og firs fredede ejendomme til affredning det er virkelig uforståeligt for med den nuværende lovgivning øger det jo risikoen for at ødelægge miljøet i dragør som i to tusind og tretten fik status af national seværdighed dragør havde det held at bygningerne blev fredet

vi blev jo gjort opmærksom på det gennem et brev fra beboerforeningen for dragør gamle

hænderne på kommunalbestyrelsen så ude lokalt ved man at det er et problem at kommunen er ansvarlig for bevaringen af historiske helheder i roskilde er man godt i gang med at ødelægge bymidten i sorø er der også så småt begyndt at ske uheldige opførelser

til sidst vil jeg altså bare lige gentage langkildegård hvor dr serien arvingerne foregår på grund af en fejl

en lade revet ned fordi svendborg kommune havde givet tilladelse en beskyttelseszone ville jo have modvirket dette så ville

have været advarselslamper i kommunens sagsbehandling

og femtentusind bevaringsværdige

kulturarv er vigtig for danskerne

ikke på tide vi hjælper med at sikre den yderligere så jeg vil opfordre partierne til at tænke over dagens debat

så under andenbehandlingen eventuelt komme dansk folkeparti i møde sådan som det konservative folkeparti jo har sagt de ville ellers skal jeg takke for